lovforslaget vedtaget og vil nu blive tilsendt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

alle vil sætte pris på at man kan høre hvad der foregår så man bedes holde sig i ro mens man går ud af salen

tendens til at gældsætte sig på en måde som

og det viser at problematikken ikke begrænses ved

i den virkelige verden desværre

bliver mere og mere udbredte og som det beskrives i lovforslagets bemærkninger

er antallet af optagne kviklån fra to tusind og ti til to tusind og tretten steget med fire procent om året det er yderst bemærkelsesværdigt

som kviklånsgiveren genererer stammer fra lån der bruges til at betale gæld af

er et system der hurtigt kan udvikle sig til en ond spiral idet debitorerne ligger og

vi tager hånd om de problemer der er forbundet med uansvarlig gældsætning lige så vigtigt er det at vi tager fat der hvor det giver mening og det vil eksempelvis være en forkert løsning at forbyde forbrugslån som eksempelvis kviklån fuldstændig

der indføres en obligatorisk betænkningsperiode på otte og fyrre timer når man optager et kortfristet forbrugslån

i forhold til at komme uansvarlig gældsætning til livs lovforslaget betyder nemlig helt enkelt at man får lov til at sove på sin beslutning om at låne penge

hundrede og seks og halvtreds tilbyder vi netop en obligatorisk fortrydelsesmulighed og dermed giver vi forbrugerne en mulighed for at tænke sig om to gange inden de optager et lån der i nuet kan virke fristende men på den lange bane kan blive en dyr fornøjelse med store konsekvenser

en ny kreditvurdering der skal finde sted i forbindelse med selve aftaleindgåelsen efter udløbet af betænkningsperioden

er mængden af lån fordelt på forskellige kreditorer der sender forbrugeren i knæ rent økonomisk

lignende initiativer på det samlede lånemarked der sikrer ansvarlig lånevirksomhed så uoverkommelig gældsætning ikke finder sted

sikkerhed samt uden betingelse

køb af varer og ydelser og med en løbetid på maksimum tre måneder forslaget kommer i kølvandet på at konkurrence og forbrugerstyrelsen tilbage i to tusind og femten udgav en rapport der på baggrund af analyser af markedet anbefaler at der indføres en afkølingsperiode hvor den der ønsker at optage et lån kan få mulighed for enten at ombestemme sig eller overveje andre lånetilbud der kan være billigere for låntageren baggrunden for dette er at der igennem de seneste år er set en stor stigning i antallet af disse låneaftaler og en stigning i antallet af folk der opretter lånene ifølge konkurrence og forbrugerstyrelsen er antallet af låntagere syvdoblet og antallet af lån

rapporten fortæller endvidere det spændende at omkring fyrre procent af

samme andel fortrød lånet og

havde overvejet alternative typer af lån styrelsens undersøgelse af markedet viste også at at mange forbrugere ikke var i stand til at betale lånet rettidigt tilbage tallene siger at næsten hvert

der gives i forslaget undtagelsesmuligheder for lånetyper der umiddelbart minder om kviklånene her der tale om bevilget overtræk og kassekreditter der udskiller sig ved at pengeinstitutterne må forventes at have et mere gennemgribende kendskab til deres kunders økonomi og kreditværdighed jeg indrømmer blankt at der sikkert kan være nogle der kan have glæde af at optage et kviklån nu og her og som

sagens natur er i stand til at betale rettidigt tilbage men som lovgivere har vi også en forpligtelse til at skabe nogle rammer om alle forbrugere

dem der i et svagt øjeblik kan lade sig friste og som i en betænkningsperiode kan tænkes at træffe en anden beslutning eller blot fastholde den løsning som de allerede har ansøgt om går man høringssvarene igennem får man også et noget blandet indtryk af hvad det er for et forslag vi har med at gøre ikke desto mindre

anbefaler vi fra dansk folkepartis side dette forslag og anerkender de udfordringer der er ved de her særlige

forbrugere som har svært ved at få lån i

banker og andre steder og det er der jo som regel en grund til nemlig at

de pågældendes kreditværdighed ikke er helt i top

et svar på den udfordring som samtidig er afbalanceret

fastsætter snævre rammer for hvad man må udbyde af rentesatser

tænkepause når du har sovet to gange kan du

ordning vi har fundet som forhåbentlig vil kunne komme problemet til livs samtidig med at de mange som godt kan administrere et kviklån ikke forhindres i at optage et sådant hvorfor kunne man ikke lave en

nogen direkte kobling mellem de penge man låner

derfor vil vil pengene jo oftest

i givet fald kan nå at fortryde og derfor giver fortrydelsesmuligheden ikke rigtig mening når vi taler

kviklån så venstre og regeringen har fremsat det her lovforslag

allerede er to partier der støtter det og

forventning om at det er der flere der vil gøre og så håber vi at det her sammen med

at gæld altså er noget man skal være forsigtig med at optage

gæld har den ubehagelige funktion at det er noget som skal betales tilbage med renter og renters rente og gebyrer og hvad ved jeg så mange gange er det nok mere fornuftigt at se om man ikke kunne spare pengene op

taler deres klare sprog vi står med et problem som hvert år kaster tusindvis af mennesker ud i gældsproblemer gældsproblemer som måske kunne være undgået hvis folk havde tænkt sig lidt bedre om

en rigtig god idé når det her lovforslag vil indføre otte og fyrre timers obligatorisk betænkningstid før man kan tage et kviklån det giver låntageren tid til at genoverveje om der faktisk er brug for og på sigt råd til den charterferie fladskærm eller smartphone der lige nu er så fristende forslaget er et skridt i den rigtige retning og derfor støtter enhedslisten det men forslaget løser på ingen måde alle de problemer med gældsspiraler som mange danskere hvert år havner i og har svært ved at komme ud af

tusindvis vil heller ikke efter to døgn kunne gennemskue og overskue alle konsekvenserne af at tage et kviklån

tager folk ikke kun uansvarlige lån fordi de er fristet af smartphones og ikke tænker sig om folk tager også uansvarlige lån fordi de er desperate hvis man lever med en meget lille indtægt for eksempel fordi man er syg og strandet på kontanthjælp bliver uventede ekstraudgifter

til sociale begivenheder sociale katastrofer det er fem hundrede kroner til et par nye sko som jeg har hørt nogle sige herinde

som mangler og som er uundværlige de ting er også med til at tvinge mennesker ud i hurtige løsninger som kviklån og til sidst gældsspiraler som det er rigtig svært at komme ud af så det handler ikke kun om at være dårlig til at lægge budgetter og

tænke sig om det handler også om at det sikkerhedsnet som vi byder mennesker der rammes af arbejdsløshed eller sygdom ikke

godt nok men det her lovforslag er et skridt i den rigtige retning

det foreslår forbrugerrådet tænk at man kan lave

et loft over de årlige låneomkostninger i procent vi så også gerne at man genovervejede mulighederne for gældssanering og vi så gerne at danmark indførte gratis offentlig gældsrådgivning som man også

i for eksempel sverige men som sagt det her lovforslag er klart et skridt i den rigtige retning og det støtter

voksne mennesker der er borgere i det her land

at træffe beslutninger for deres eget liv og at man mener at folketinget er bedre til at administrere deres tilværelse end de selv er vi har det jeg fristes til at sige humanistiske synspunkt at vi tror på mennesket vi tror på det enkelte menneske

sådan at de valg man træffer også får nogle kedelige konsekvenser men vi tror faktisk på at man over et livsforløb kan få noget ud af at lære hvilke konsekvenser der er i at træffe forkerte valg

ikke sådan at man altid træffer de korrekte valg

selvfølgelig vil man en gang imellem

kroppen og på livet af de oplevelser man får men det vil også give en nogle erfaringer der vil gøre en i stand til at tage mere

det er bekymrende at der ikke alene er så bredt et flertal som det ser ud til for det her forslag

muligheder for at optage lån og så er det jo også lidt morsomt kan man måske sige

i det her at der sidder alle de bedrestillede folketingsmedlemmer og tænker

skal søreme lige have en længere betænkningstid før de har mulighed for

jeg synes at

den kommenterede høringsoversigt der er sendt ud måske ikke rigtig giver så meget svar på de indsigelser der er kommet fra dele af erhvervslivet

synes ikke rigtigt man kommer ind i det man siger

jo nok godt i forvejen eftersom de kommenterede et forslag

er nogle muligheder med de eksisterende regler om fortrydelse

intentioner i verden man gør det fordi man gerne vil gøre noget godt men vi synes bare ikke at det er folketingets opgave

at administrere andre menneskers liv tværtimod skulle folketinget måske sætte gang i nogle saneringer der handlede om færre restriktioner og færre love og færre regler i stedet for

er sådan at man som kunde udgør en større risiko for den virksomhed som skal udlåne pengene så må virksomheden sandsynligvis også sætte nogle hårdere betingelser

for at udlåne pengene og der er

tale om et forbud af de pågældende lån så vidt jeg har forstået forslaget men

jo bare om den her betænkningstid så

der er det primære i lovforslaget men det er rigtigt

der er ikke de samme krav som som med for eksempel et banklån

om ordføreren tror at de her mennesker der er mindrebemidlede eller eller ikke

har penge og midler til det her vil få en bedre økonomi af de her kviklån vil de blive økonomisk

otte og fyrre timer med at få på grund af den politik som socialistisk folkeparti støtter og jeg synes det er asocialt at man vælger at sige at bare fordi du er

vi står på den nuværende lovs basis det er den jeg står og forsvarer det er flertallet der vil ændre loven

at købe sig et køleskab eller et komfur eller andre ting som er nødvendige

vi nu pålægger de allersvageste i samfundet at de skal vente i to døgn for at få nogle ting der er vigtige for dem

også et samfundsøkonomisk tab herre simon emil

at det der bliver overset i den her diskussion er det konkrete

at man må tage ansvar for sine handlinger

om den fortrydelsesret som der er i forbindelse med netkøb

jo netop i min ordførertale i mit spørgsmål til justitsministeren nævnte at jeg gerne ville have at man uddybede de eksisterende muligheder for fortrydelse i forbindelse

den kommenterede høringsoversigt så det går jeg også ud fra at jeg får svar på på et tidspunkt og det er fair nok

jeg er blevet opholdt her af en række ordførere vi har sådan set ikke noget imod at der er er fortrydelsesret

andet end at vi ønsker at bevare loven som den

flertal der vil ændre loven det er os der står på lovens

ekstra

lovforslaget man kan nøjes med at læse de syv linjers

som følger med altså lån som indgås uden sikkerhedsstillelse og uden betingelse om køb eller vare eller tjenesteydelse er ikke omfattet

kan fortsat købe både komfur og køleskab på afbetaling

det er sidst på måneden og han ikke har flere penge man behøver ikke at vente otte og fyrre

nitten årig kan finde på at låne penge til en fredag eftermiddag men men det er altså den type lån vi taler om og ikke

hvad folk bruger deres penge til

der kommer en beskyttelse af forbrugerne ved at indføre en obligatorisk betænkningsperiode på otte og fyrre timer ved indgåelse af aftaler om de kortfristede forbrugslån forbrugslån som indgås uden sikkerhedsstillelse og uden betingelser om køb af varer eller tjenesteydelser og hvor løbetiden maksimalt er tre måneder

et skridt i den rigtige retning i forhold til at beskytte borgerne mod kviklån vi mener at borgerne faktisk skal beskyttes mod kviklån men vi er også af den holdning at det er for uambitiøst lovforslaget lapper på problemet men det er ikke en reel løsning

forbydes efterspørgslen på kviklån er steget markant i to tusind og ti blev der oprettet omkring tyvetusind kviklån med et samlet udlånsbeløb på syv og tredive million kroner i to tusind og fjorten vurderede konkurrence og forbrugerstyrelsen at antallet

og tredstusind kviklån med et samlet udlånsbeløb på cirka fire hundrede og tredive million

alt for mange forbrugere kan ikke overskue konsekvenserne ved sådanne lån og det sammenholdt med hvor let det er at optage sådan et lån gør det til en fælle for forbrugerne mange kviklån bliver ikke tilbagebetalt til tiden og en stor del bliver sendt til

støtter som sagt forslaget det er et skridt i den rigtige retning

jeg synes faktisk det finder en utrolig fin balance mellem værdier

formynderi og beskyttelse

mellem hensynet til flertallet som godt kan administrere den her type lån

der synes jeg man har fundet en rigtig fin balance og vi glæder os til at se hvilken effekt det her får det kan

at man må skride yderligere ind hvis det ikke får den ønskede effekt men vi synes i hvert fald det er et skridt i den rigtige retning vi må se om det er tilstrækkeligt det håber vi

vi bliver nødt til at gå længere på et et senere tidspunkt hvis det ikke får den effekt vi

håber men vi synes i hvert fald det her

af kviklån og de voldsomme problemer det skaber for folk så vi kan støtte

tage initiativer der kan afhjælpe deres problemer og har bestemt ingen ambitioner om at de skal få endnu større problemer og det giver kviklån dem jo desværre lige

direkte forbud det havde man også

rente af hensyn

til det etiske aspekt i det

i straffelovens § to hundrede og to og firs definitionen på åger er at udnytte andres nød letsindighed og mangel på erfaring og det er også nogenlunde

de begreber der bliver brugt i straffeloven

at se hvorfor vi ikke diskuterer at vi rent faktisk har en straffebestemmelse i straffeloven om åger

vi ikke tager den diskussion med ind i

og så videre allerhelst havde vi i

enhedslisten mener jeg

på yderligere muligheder for klagenævn og så videre

liberal alliances ordfører stadig væk er til stede men det er selvfølgelig et dilemma mellem

inde på så er det her jo noget der er mangedoblet igennem få år fra få

og tredstusind i to tusind og fjorten

fra konkurrence og forbrugerstyrelsen sidste år i to tusind og femten hvor

vi diskuterede det og det er et skridt

vi skal diskutere videre om om det her er nok det mener vi ikke det mener forbrugerrådet tænk heller ikke

intrum justitia

inddrive

sms og kviklån fordi de er etisk og moralsk

for at komme endnu længere men

at man ikke må tage absurd høje renter så vil vi gerne fortsat diskutere det her vi synes ikke vi er nået

mere fokus på at man lige fra sin skoletid lærer om økonomi lærer om det at tage ansvar lærer om

lærer hvordan vores vores samfund hænger sammen og

kan begå sig så man får en forståelse

hjemmefra jeg er opdraget af mine forældre til at man sparer op før man køber noget

lokale plejehjem og en far der drev et lille landbrug og så var pengene ikke store derfor måtte man jo sætte tæring efter næring og overveje hvornår

hvad der var mange ting man godt kunne tænke sig nogle gange måtte man så vente lidt længere med

jeg ved godt det lyder som en fortælling fra ruder konges tid og

er samfundet slet ikke længere men nogle gange er der vel nogle værdier vi stadig væk skal holde fast i som er er vigtige for et samfund det er nu mine værdier det er også

sted i vores samfund er en ny tid og et eller

som borgere i i dette land men jeg anerkender også at andre mennesker kan ønske det anderledes jeg skal jo ikke trække ned over hovedet på andre hvordan jeg tænker men man har ret til at træffe

jeg synes sådan set det var det var fint nok at kunne overveje det forslag der er i et af høringssvarene om at man så kunne lave en

høringssvarene hvor det lige står men

jeg er med på at pengene kan være brugt

med hvor langt vi vil gå i et folketing for at tage alt ansvar væk og så kan det godt ske at en ung gut på nitten år låner nogle penge og bruger dem

det er de værdier han har med sig og så må han jo så knokle det ekstra for at betale de penge tilbage

støtte det men det betyder ikke at vi ikke kan

er en række problemstillinger selvfølgelig er der det vi ønsker jo i bund og grund ikke at folk kommer ud i en økonomisk situation hvor de er dybt gældsatte men når vi gør regnebrættet op

i mange år så kan man da komme i en situation hvor man

er ret tæt på definitionen af nogle af de værste typer kviklån

de der breve kommer ind ad postkassen

annoncerne henvender sig til på på nettet og så videre

på de svageste dem der måske ikke kan gennemskue

unge mennesker eller andre ikke kommer i en situation hvor de gældsætter sig vildt og voldsomt

synes jeg heller ikke

det har du ikke rigtig noget ansvar for

synes at den lovgivning der er i dag kan vi godt

rigtig rigtig meget men

fristet over evne og dermed har raget sig ud i noget

det må være den enkeltes ansvar jeg troede at man som konservativ netop hyldede humanismen og medmenneskeheden

altså kræver ufattelig

komme fri af sådan en tyngende gæld så hvilke

hvis ikke man skal starte med at dæmme op for uansvarlig gældsætning

essentielle også i konservatismen men

at vi skal passe på med at sige at alle folk der så tager et kviklån

folk der tilhører en svag gruppe der ikke er i stand til at tænke selv som vi så må gå ind fra folketinget og lave lovgivning om

at de otte og fyrre timer gør at så har vi ikke nogen problemer længere vi er vel enige om at det centrale i det her forslag er at man lige skal tænke sig om i otte og fyrre timer og så kører man ellers

siger bare lige så stille vi kan vel ikke tage ansvaret for folk for helt almindelige mennesker man har stadig væk et ansvar

oplyse folk og gøre alt hvad vi kan for at man ikke træffer nogen i vores øjne meget ufornuftige beslutninger men helt

til at hindre en uansvarlig gældsætning jeg mener at det er et rigtigt skridt

han siger at det er information og

desværre og det håber jeg også ordføreren er

handlede økonomisk ansvarligt sådan hænger det jo ikke sammen

jeg vil diskutere mange tiltag også

socialdemokraterne om hvad vi kan gøre for at folk ikke kommer ud i det her for vi

ulykkeligt når folk gældsætter sig vildt og voldsomt jeg håber bare at vi enige om at det her forslag

gerne slå fast at jeg som udgangspunkt mener at det bør stå alle frit for

indgå de aftaler de har lyst til vores aftalefrihed er

og det skal vi værne om den obligatoriske betænkningsperiode som regeringen foreslår med dette lovforslag er udtryk for en balance mellem aftalefriheden på

ene side og en nødvendig forbrugerbeskyttelse på den anden side en markedsundersøgelse som konkurrence og forbrugerstyrelsen udgav sidste år giver et billede af at der er brug for en øget forbrugerbeskyttelse i forhold til de kortfristede forbrugslån undersøgelsen viser at mange forbrugere havner i økonomiske vanskeligheder fordi de er blevet fristet af et hurtigt lån som kreditgiverne udbetaler straks efter at forbrugerne har anmodet om det via internettet eller sms undersøgelsen viser også at forbrugerne har svært ved at gennemskue konsekvenserne af den pågældende type lån for mange forbrugere viser lånet sig at være dyrere og sværere at betale tilbage end forventet og det skyldes blandt andet den meget korte løbetid på baggrund af rapporten kan det konstateres at der

mange tilfælde indgås aftaler om kortfristede forbrugslån med forbrugere som ikke kan betale lånet tilbage rettidigt og det på trods af at kreditaftaleloven allerede i dag blandt andet pålægger kreditudbyderne at foretage en kreditværdighedsvurdering af forbrugeren

den foreslåede obligatoriske betænkningsperiode skal give forbrugeren mulighed for at genoverveje lånet og sit lånebehov der er tale om en slags cooling off periode på dansk afkølingsperiode hvor forbrugeren får lånet lidt på afstand og får ro til

indeholder lovforslaget også en forpligtelse for kreditgiver til ikke at kontakte forbrugeren vedrørende lånetilbuddet hvis kreditgiver under betænkningsperioden igen og igen ringer eller skriver til forbrugeren om lånet vil det modvirke den afkølingseffekt som er formålet med betænkningsperioden efter betænkningsperioden kan de forbrugere som fortsat er interesseret i at optage det kortfristede forbrugslån frit acceptere det modtagne lånetilbud med andre ord afskæres ingen fra at optage lån der sørges bare for at der er en reel mulighed for at gå ind i en sådan kreditaftale med åbne øjne derved opnås en balance mellem aftalefrihed og forbrugerbeskyttelse som der angiveligt er behov for med de bemærkninger skal jeg atter takke ordførerne for indlæggene jeg ser frem til den videre behandling i folketinget og jeg står også

til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå hvilket minder mig om at herre simon emil

og det er fuldstændig rigtigt at kreditaftaleloven allerede indeholder kravet om at kreditgiver skal give visse oplysninger til forbrugeren om kreditvurderingen herudover skal markedsføringsloven overholdes når kreditgivere reklamerer for hvor nemt det er at optage de pågældende lån

en indskærpelse af de regler vil afhjælpe problemet med at mange forbrugere havner i økonomiske vanskeligheder efter at have optaget kortfristede forbrugslån forbrugerombudsmanden fører allerede tilsyn med kreditudbydernes overholdelse af reglerne herunder især i forhold til deres markedsføring af de kortfristede forbrugslån og som det fremgår af den rapport jeg har nævnt fra konkurrence og forbrugerstyrelsen

indgås der alligevel en række aftaler om kortfristede forbrugslån med forbrugere som ikke kan betale lånet tilbage

af de problemer som rapporten har identificeret på kviklånsmarkedet er det vurderingen at tiden er inde til at der skal gøres yderligere i den sammenhæng men ellers

historik man kan altså risikere at få en forhøjet præmie fordi eksempelvis ens mor bærer på en arvelig sygdom denne logik virker måske ligetil men

grundlæggende er den uretfærdig for det første vil de oplysninger der findes om ens slægtninge oftest

være ufuldstændige og derfor er det oplyste grundlag mere af navn end af gavn for det andet er arvelige sygdomme ikke så firkantet en størrelse som det gøres til i det nuværende forsikrings og pensionssystem arveligheden varierer jo fra sygdom til sygdom

og man kan ovenikøbet være bærer af det sygdomsgen

derudover bliver lægevidenskaben også bedre og bedre til at forstå behandle og helbrede arvelige sygdomme og heldigvis for det det vil sige at sygdomme der tidligere eksempelvis betød tab af erhvervsevne nogle år senere kan behandles på en måde hvor man kan leve

en højere præmie fordi man er i familie med en sygdomsramt person men det langtfra er sikkert at man selv rammes af sygdommen med lovforslaget udvides forbuddet mod indhentelse og anvendelse af helbredsmæssige oplysninger om forsikrings eller pensionstagerens familie

bliver det ikke længere muligt at indhente oplysninger om slægtninges helbred når man tegner en forsikring eller pension lovforslaget beskytter de forsikringstagere der i dag er i klemme i et system med en uretfærdig forståelse af konsekvenserne af arvelige sygdomme og socialdemokraterne kan på den baggrund

man ikke fremadrettet anvende eller indhente oplysninger om familiemedlemmers sundhed og helbred de begrænsninger findes ikke i samme grad i dag

og det skyldes at man ikke kan indhente dem direkte men at det alene vil bero på hvad personen der ønsker en forsikring eller pension kan berette om forholdene

særlig stor nøjagtighed selv hvis oplysningerne

den unikke historie om forsikringstageren da sygdommen man er genetisk disponeret for måske ikke kommer til udtryk

personlige oplysninger fra sig med forslaget

i dansk folkeparti kan vi fuldstændig tilslutte os

familieoplysninger fremover skal det i henhold til forslaget ikke være muligt at indhente de pågældende oplysninger over hvilke sygdomme familiemedlemmerne har haft realiteten er at man i dag langtfra er i sygdomsrisiko fordi man familiemæssigt er disponeret

gælder det at de oplysninger man i givet fald kan fremskaffe om familiemedlemmer ofte ikke har nogen validitet og

hearsay evidence altså hvad man har hørt fra onkler og tanter det er ikke et godt grundlag og det siger lægeforeningen også de siger at oplysninger om tidligere og aktuelle sygdomme hos familien

ikke er egnet for en vurdering af risikoen for om en person udvikler en sygdom personer med sygdom i familien skal efter vores opfattelse i venstre ikke have sværere ved at tegne en forsikring end andre personer det er langtfra givet at man har arvet sin families sygdom

og hvis man er arveligt disponeret for en sygdom

ikke sikkert at man netop udvikler sygdommen

til gavn for forsikringstagere med familie der måske måske ikke det ved vi dårlig nok har haft sygdomme med relevans for forsikringstegningen

de risikerer ikke længere af få afslag

på baggrund af oplysninger som måske slet ikke har betydning og slet ikke er valide så venstre kan i det store og hele støtte

slægtninge det er grundlæggende et fornuftigt forslag som enhedslisten bakker op om af tre grunde

er der tale om personfølsomme oplysninger adgangen til den slags skal man altid være påpasselig med og i det her tilfælde bliver det endda udleveret af anden person for det andet er de oplysninger som man har om slægtninges helbred tit ufuldstændige og upålidelige

ikke adgang til sin brors eller sin mors journaler så oplysningerne beror tit på hvad man tilfældigvis lige ved har forstået eller kan huske

siger oplysninger om ens families helbred ikke nødvendigvis noget som helst om hvilke risici man selv har for at blive syg eller få skader arvelighed er ikke entydigt miljø forebyggelse og tilfældigheder spiller en stor rolle derfor må man reelt sige at når det i dag er sådan at forsikringsselskaber og pensionskasser afviser eller kræver en højere præmie

der tale om usaglig diskrimination og det vil enhedslisten gerne være med til at stoppe vores eneste indvending

lovforslaget er faktisk at vi godt kunne have ønsket os at det var mere vidtgående på det punkt er vi på linje med hvad danske handicaporganisationer skriver i deres høringssvar de skriver

om det vil tegne en forsikring med en forsikringssøgende det stiller mange mennesker med handicap mennesker med kronisk sygdom psykisk sygdom udviklingshæmning sensoriske handicap og mange flere i en ringere situation end andre jeg er faktisk selv en af dem der på grund af et handicap ikke kan få en ulykkesforsikring jeg har en lillebror uden muskelsvind som har en udmærket forsikring af slagsen han løbetræner klatrer står på ski så gæt selv hvem af os der ville trække mest på en ulykkesforsikring når forsikringsselskaber og pensionskasser afviser folk fordi de for eksempel har muskelsvind eller et andet handicap er det altså præcis lige så usaglig diskrimination som når raske borgere med syge familiemedlemmer afvises så sent som i to tusind og fjorten udgav institut for menneskerettigheder et såkaldt policy brief hvori de foreslog at danmark skal forbyde diskrimination af mennesker med handicap i forbindelse med sygeforsikringer og livsforsikringer

enhedslisten

hundrede og syv og halvtreds ikke tilstrækkelig

og pension på et grundlag som er fejlagtigt og mangelfuldt derfor foreslås det

at det gældende forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsoplysninger ved tegning af forsikringer og pensioner udvides så forsikringsselskaber og pensionskasser fremover ikke må anvende helbredsoplysninger om en forsikrings eller pensionstagers slægtninge på tegningstidspunktet det er vi i liberal alliances sådan set positivt indstillet over for

sympatisk forslag og vi håber også på at kunne komme til at stemme for det samlede forslag når vi kommer til tredjebehandlingen vi synes dog at

regeringen og folketinget bør være opmærksomme på de henvendelser

forsikringsbranchen i anledning af forslaget de går ud på at man laver

problemet er at der er en række kunder der i dag tegner meget store livsforsikringer

tegne forsikringerne fordi forsikringsselskaberne ikke kommer til at udbyde

oplysninger det drejer sig sandsynligvis om ganske få procent

der berører kan man sige den almindelige brede befolkning det det handler om er at der er folk især hvis der er tale om familieejede virksomheder som

have mulighed for at overdrage hvis

gerne vil have mulighed for at tegne store forsikringer på tocifrede millionbeløb ti tyve tredive fyrre million kroner

muligheden for at tegne de her forsikringer i fremtiden

forhindre det generationsskifte der kan være ønsket i en familie og som jo kan være afgørende for om familien overhovedet har mulighed for at beholde et landbrug eller en mindre virksomhed derfor håber vi at regeringen og folketinget vil være indstillet på at man ser på muligheden for

indføre nogle beløbsgrænser

kunne indhente visse oplysninger det er sådan at man faktisk gør det som jeg nævner i vores naboland sverige

os inspirere af vores broderfolk sådan

små og mellemstore virksomheder

ejeren skulle dø pludseligt

tilføjelse håber vi meget på at

velvilje fra det øvrige folketing om ikke andet så til at indgå en dialog om det sagt i al fredsommelighed har vi også forståelse for

man ikke kan lave undtagelsen vi synes bare det ville være ærgerligt fordi det rammer helt konkrete mennesker

er helt på linje med regeringens ønske om at forsikringsselskaber og pensionskasser fremover ikke må anvende helbredsoplysninger om en forsikrings eller pensionstagers slægtninge i forbindelse med tegning af henholdsvis forsikringer og pensioner det er særlig på grund af usikkerheden der er forbundet med sådan nogle oplysninger og oplysningernes meget personlige karakter det virker åbenlyst at kun nødvendige relevante og valide oplysninger bør kunne anvendes raske personer skal selvfølgelig ikke fratages muligheden for at tegne forsikring og pension på et grundlag som er totalt misvisende oplysninger om slægtninges helbredstilstand er ofte mangelfulde da oplysningerne for eksempel stammer fra pensionstageren selv som mange gange ikke har et

at man selv bliver syg selv om man er arveligt disponeret for en bestemt sygdom ydermere

der tale om yderst personlige og følsomme oplysninger som alene bør behandles såfremt det er nødvendigt og relevant hvilket tydeligvis i dette tilfælde ikke er tilfældet

har omtalt de pårørende heroppe men jeg synes i virkeligheden at diskussionen er lige så principiel for

for de pårørende

for sine børn fordi man ikke vil have at det skal have negative konsekvenser for dem hvis de en dag står og skal tegne en forsikring så vi synes at det her lovforslag er rigtig godt fordi den rådende tilstand

forsikringstegneren men også dybt intimiderende for de slægtninge hvis oplysninger man

fremtidige begivenheder men det vi diskuterer i dag er jo netop som de

ordførere har været inde på validiteten af

at der er tale om personfølsomme oplysninger at der er sket rigtig meget inden for lægevidenskaben de seneste mange år så selv ved arvelige sygdomme

de fleste bremses og behandles så de ikke får indflydelse på

forsikringspræmien så alt i

alt synes vi det er et rigtig godt

også gået helt præcis

for os i sf er udgangspunktet

tale om fuldstændig rimelige og valide oplysninger

man alligevel ikke har adgang til lægejournaler

at pointere at det er regeringens holdning at det så vidt muligt skal sikres at forsikringsselskaber og pensionskasser kan tilbyde borgerne forsikringer og pensioner på rimelige vilkår ved tegning et cetera af forsikringer og pensioner skal selskaberne derfor selvfølgelig have mulighed for at indhente de helbredsoplysninger der er nødvendige og relevante for at kunne vurdere forsikrings eller pensionstageres risiko for at blive syg vi har derfor heller ikke planer om at afskære selskaberne fra at indhente oplysninger om forsikrings eller pensionstageres tidligere eller aktuelle helbredstilstand i dag kan forsikringsselskaber og pensionskasser imidlertid også kræve oplysninger om tidligere og aktuelle sygdoms forløb i familien når en person ønsker at tegne en forsikring eller indgå en pensionsaftale det er oplysninger der inddrages i risikovurderingen og som i yderste konsekvens kan betyde at den pågældende ikke kan tegne den ønskede forsikring hverken forsikrings eller pensionstageren

har adgang til forsikrings eller pensionstagerens slægtninges

lægejournaler med videre sådanne helbredsoplysninger ofte kaldet familiehistorie vil derfor være baseret på forsikrings og pensionstagerens hukommelse og kan være præget af mangelfuld information eller af fejlopfattelser samtidig har man lægefagligt kunnet konstatere at der langtfra i alle tilfælde er risiko for at personer udvikler en sygdom selv om de er arveligt disponeret for den hertil kommer at øget fokus på forebyggelse indebærer at mange arvelige sygdomme behandles og bremses før de når at udvikle sig set i lyset af blandt andet den usikkerhed der knytter sig til de helbredsoplysninger som selskaberne kan indhente om slægtninge er det ikke min opfattelse at sådanne oplysninger bør inddrages i selskabernes risikovurdering

lovændring indebærer derfor at forsikringsselskaber og pensionskasser fremover ikke må anmode om indhente eller modtage og bruge helbredsoplysninger om forsikrings

eller pensionstageres slægtninge hverken ved indgåelse af egen aftale om forsikring eller pension eller ved ændring af eksisterende aftaler herved sikres

raske personer ikke fratages muligheden for at tegne forsikring

de bemærkninger skal jeg endnu en gang takke ordførerne for deres indlæg jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og vi vil naturligvis stå til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå i den forbindelse fra justitsministeriets

kort lige sige hvad formålet med lovforslaget er

at der indsættes en bemyndigelse i færdselsloven til at etablere en tre årig forsøgsordning som giver sytten årige mulighed for at få kørekort betinget af at de ledsages af en voksen erfaren bilist når de kører bil frem til de fylder attende

ledsages af en voksen erfaren bilist

i tyskland har haft sådan en ordning i en årrække og det faktisk har vist sig at unge der kører med en ledsager det første år har to og tyve procent færre ulykker end dem som lukkes ud i trafikken på egen hånd efter at de har taget kørekort efter normale regler

ønsker vi med lovforslaget at forbedre mobiliteten for de helt unge trafikanter uden for de større byer og det gør vi ved at genindføre nedsættelsen af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert til femten år som blev vedtaget i to tusind og elleve men aldrig nåede

at indføre et krav om forældresamtykke i forbindelse med salg eller anden overladelse af knallert til unge under seksten et sådant krav vil bidrage til at forældrene inddrages når femten årige vil ud at køre

jeg ser selvfølgelig frem til at høre

debat der nu kommer her i folketinget om det og vil gerne indledningsvis sige at jeg

håber at vi kan mødes med hinanden

fælles kompromisforslag men

er noget som er meget afgørende fordi det blandt andet betyder meget for de unges mobilitet og og det er jo vigtigt lad mig så sige om det andet

b ni og halvfjerds

til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert

lille motorcykel for seksten årige regeringen er optaget af og det var også det

at styrke de unges mobilitet

regeringen finder det

det der hedder lille motorcykel desuden

kører de store knallerter sammen med den øvrige hurtigere og tungere trafik på kørebanerne

så de store kører sammen med den øvrige hurtigere og tungere trafik mens de små kører på cykelstien motorcyklerne som jo kan køre

kører desuden på motorvejen en sænkning af aldersgrænsen bør ske under hensyntagen til færdselssikkerheden som regeringen vægter højt og regeringen ønsker en grundig sagkyndig vurdering af

konsekvenser nærmere belyst inden aldersgrænsen eventuelt sættes nederst

støtte beslutningsforslaget i dets nuværende form men vi medvirker gerne til at se på sagen og jeg håber at vi

at det her er noget vi kan bore ud og se på hen over sommeren men jeg synes vi skylder hinanden at vi prøver

der er tale om at slippe seksten årige løs på et køretøj et af de farligste køretøjer motorcykler

biler og lastbiler

altså har den holdning ligesom jeg havde det med et andet

vi diskuterede nemlig om campingvogne trailere

er godt lige at mødes med folk dem der også ved noget om

interessant nok at få den her diskussion regeringen har jo været tydelig

yngre mennesker til at komme ud i trafikken først og fremmest har der

det forslag som også er hovedforslaget i lovforslaget nemlig at

for at sytten årige kan få kørekort til bil

have en

kørekortindehaver med i bilen som en slags ledsager der skal overvåge og tingene

ikke har fået frakendt kortet med i bilen jeg gerne sige at

fra socialdemokratisk side har vi nok til at starte med været skeptiske over for den del

sætte alderen ned for kørekort til bil

vi kan se at det at man har en form for sidemandsoplæring at man som ungt menneske der har fået kørekort

faktisk kan styrke trafiksikkerheden derfor

og og kigget på de erfaringer der er

gerne sige at vi ser nogle muligheder i det konkrete forslag om

til at have en erfaren bilist med i bilen det første års tid det vil altså gøre at man

oplært sammen med en erfaren bilist det kan være en far eller en mor det kan være en onkel det kan være en ungdomsskolelærer eller det kan være noget helt andet

er vokset op i hjem hvor begge forældre har kørekort og kan hjælpe en så der er også noget forskel der

forslaget lægger op til at der er en vis fleksibilitet i hvem den voksne kan være så vi håber også på at andre end dem som har forældre med kørekort kan få mulighed for at få kørt lidt og få noget erfaring

sund adfærd i trafikken er derfor mener vi at det sådan set er en god idé at sige ja til den første del af lovforslaget det kan vi godt fra socialdemokratisk side være med til for det vil altså

man får nogle mere erfarne bilister sluppet fri når først de begynder at

på egen hånd den del af det synes vi er positiv

delen der handler om at man skal kunne køre

være med at tænke over at der er en lille smule

mig og charlie over det man ser transportministeren og herre kim christiansen for sig

og man begynder at associere alt muligt med den her knallert

knallert det er også derfor at rådet for sikker trafik falck og en række andre forskellige som er kommet med høringssvar netop den her del er betænkelige

til at kunne støtte den her del af forslaget vi vil gerne opfordre til

ja til den første del der handler om

med en vil gerne stemme nej til den del der handler om at knallertkørere skal

været har det skabt mere trafiksikkerhed eller har skabt nye problemer og har det skabt nye problemer

er altså et konkret forslag fra socialdemokratiets side om at dele det her lovforslag op i to dele

visse tyndtbefolkede områder kan være rigtig store problemer i at komme til og fra teknisk skole til og fra gymnasiet

sted på på knallert eller noget andet

være en hjælp det er slet ikke fordi vi ikke har blik for det

kraftigt imod det fordi de mener det vil være meget problematisk

der arbejder med det professionelt siger

kan vi ikke stemme for det her selv om vi godt kan se at der kan være nogle mobilitetsting i

givet udtryk for at man vil undersøge det nærmere og transportministeren giver også

vanlig snusfornuftig vis udtryk for at det

derfor vil vi gerne afvente hvad der bliver sagt men som udgangspunkt

vi meget skeptiske og og kritiske over for det her forslag vi tror ikke det er nogen

godt være at vi var nødt til at kigge på hvad vi kan gøre for at styrke den kollektive trafik i nogle af de områder den tidligere regering havde i den forligskreds

den aftale at vi havde en særlig pulje til initiativer der skulle løfte

den del skal vi ikke glemme vi skal passe på at det ikke bare bliver en dårlig undskyldning og så

anskaffe sig en knallert eller en lille motorcykel og så er det hele løst det vil jo betyde at dem der

knallert eller lille motorcykel eller dem der er ældre eller handicappede eller

nogle af de unge mennesker der i dag er i busserne så vil vælge knallert i stedet for

har oplevet som transportpolitikere at hvis man taler med

at noget af det de er allermest misundelige på ved os danskere

vores gode cykelkultur vi har så god en tradition for at folk cykler til og fra skole til og fra arbejde

at man som barn og ungt menneske cykler til skole cykler til gymnasiet

får flyttet transporten væk fra cykler væk fra den kollektive trafik

motoriserede køretøjer som underminerer cykelkulturen

også skeptiske over for beslutningsforslaget ligesom vi vender os mod den del af lovforslaget der vil gøre det lovligt at køre knallert allerede som femten årig men vi er som altid åbne over for argumenter og derfor glæder jeg mig også til debatten her i dag

man bakke op om er der slet ingen forbehold i den opbakning jeg kan henvise til

høringssvaret fra rådet for sikker trafik som jo ellers er positiv over for

en hel række af forbehold ikke mindst med hensyn til lige netop ledsageordningen fordi der ikke

indbygget nogen som helst form for godkendelse af ledsageren

frakendelse i en ti årig periode men for eksempel betyder to klip i kørekortet

jo ikke at man ikke kan køre som ledsager

også noget med dårlige trafikvaner der overføres hvis man ikke har en eller

rammer for hvem der kan være ledsager og hvem der ikke kan og det er jo

charlatan på to og tyve år som lige har fået kort

hjælpe lillebror med at komme i gang

en moden bilist man skal have haft kørekort i ti år og man må ikke have haft nogen frakendelser så der er

som jeg nævnte i min ordførertale at ordningen bliver evalueret

ligesom i tyskland hvor erfaringerne er gode

nogle uheldige konsekvenser af det

så vi er sikre på at det er det rigtige vi gør på det her område men hvis vi gør det på den rigtige måde

der bliver jo ikke stillet nogen krav

så og så meget og at man kan dokumentere at man har kørt så og så meget så så det er jo

noget og ingenting at stille et krav om

til ledsageordningen det er ikke bare sådan en

uden frakendelse der er ret skrappe krav til ikke mindst ledsagerne det gælder også nogle

kommer som ledsagere vi skal også passe på at man ikke får

og alt muligt andet at skulle kontrollere det her erfaringerne med at

er et forsøg værd men vi vil gerne evaluere

cyklistforbundet det er ungdomsskolelederforeningen det er rådet for bæredygtig trafik det er rådet for sikker trafik og så videre

og det er sådan set bare det vi lytter til

lovlig knallertkørsel for femten årige har vi ikke rigtig nogen statistik på det men vi ved at dengang vi havde

så så der har været nogle grunde til at man har lavet det om

har lyttet til og det med de mange uheld i den lidt mere modne

måske hænge sammen med at der også der kan være en tendens til at der

promillekørsel eller eller andet

ikke ekspert i statistikken på det her område men jeg lytter ydmygt til hvad de her

for det er faktisk ikke de unge mennesker der ligger og laver ulykkerne på knallert det er ikke de seksten til atten årige det er altså lidt ældre mennesker og så kan vi diskutere

at unge mennesker på tretten

så vi har ikke set den samme udfordring i forhold til elcykler når vi taler om unge mennesker

først og fremmest er udbredt hos seniorer og der kan også være problemer nok i det derfor anbefales det også ret kraftigt at man cykler med hjelm når man cykler på elcykel men selvfølgelig kunne diskutere det her i en en sammenhæng og hvis det er sådan at

jeg da gerne kigge på det sammen med ham vi er altid åbne og ydmyge over for viden

så mange af dem der sidder og arbejder med det som eksperter

at vi forbedrer de unges bevægelsesfrihed og mobilitet

lovforslaget lægger op til at vi giver de unge mulighed for at køre på knallert når de fylder femten år

jo en ændring i forhold til i dag hvor man skal være seksten år

derudover lægger lovforslaget op til at vi iværksætter en forsøgsordning

erhverve sig et kørekort på ganske normal vis med alt hvad dertil hører aflægge en køreprøve men hvis man vil køre bilen

er betingelsen frem til man bliver atten år at

bilist med i bilen

statistikken taler sit tydelige sprog det er farligst at være ung bilist

især det første år hvor den unge skal ud og gebærde sig sikkert i trafikken med et helt nyt transportmiddel dertil kommer at der måske især blandt unge mænd er en vis kådhed det har noget med hormoner og den slags at gøre der er benzin i blodet og nogle fristes til at trykke lidt for hårdt på speederen resultatet er ofte en høj fart hasarderede overhalinger hvor man overvurderer sine egne og bilens evner og for kort afstand til

én kam mange unge bilister er yderst ansvarlige og kører forsigtigt og fornuftigt men der er også en lille horde af sande fartdjævle der med dødsforagt spreder rædsel på gader og veje den sidste gruppe skal der

nogle af dem er desværre også uden for pædagogisk rækkevidde

få fat i disse fartdjævle men hvad skal vi gøre generelt for at sænke antallet af alvorlige ulykker

og uerfarne bilister og der er vi nået til et punkt hvor vi er

der vil vi i venstre skele til tyskland

dokumenterede positive erfaringer med en ordning hvor man tillader de unge

et kørekort som sytten årige på ganske normal vis betingelsen for at køre bilen

at man ledsages af en erfaren bilist

formået at reducere antallet af alvorlige ulykker i tyskland blandt de unge bilister med mere end tyve procent på grund

selv om man har aldrig så god en uddannelse køreuddannelse med kørelærer vi har nogle af verdens dygtigste kørelærere

det jo ikke alle situationer i trafikken man kan nå at komme igennem

at man har et års tid hvor man

en erfaren bilist ved siden af sig der kan øse af sine erfaringer

erstatter vi en god køreuddannelse med med det her system hvor det er en forælder

en anden der sidder i bilen og skal lære fra sig nej

i det her er kravet ubetinget at man først gennemfører en grundig køreuddannelse efter alle kunstens regler

skal bestå køreprøven og så er det her et supplement som er så værdifuldt

som udtrykker en vis bekymring for det her blandt andet med hensyn til

er der nogle der efterlyser at vi skal have en såkaldt godkendelsesordning for den person der skal sidde ved siden af den uerfarne bilist og øse af sine erfaringer

utroligt bureaukrati der opbygges hvis man ligesom skulle sende en ansøgning og godkendes og måske endda på nogle kurser og og certificeres og alt muligt andet det har vi ikke brug for vi har ikke brug for mere bureaukrati i danmark i stedet for stiller

det er eksempelvis at man skal være mindst tredive år så der er en vis

at man skal have haft kørekort

frakendt førerretten og så skal man selvfølgelig være ædru når man sidder ved siden af bilisten det er jo ikke noget med at den her ordning kan bruges til at

køre faren hjem og så er det i orden det er der ikke tale om her personen ved siden af skal selvfølgelig være ved sine fulde fem og ædru således at man netop kan øse af sine erfaringer

en positiv effekt på vores ulykkesstatistikker blandt de unge mennesker og jeg ser frem til at vi kan få iværksat den her tre årige

husene og der er der rigtig mange unge som får gavn af den øgede mobilitet der ligger i at man kan erhverve sig en knallert som femten årig der er noget helt galt i

og som ser sig overhalet af cyklister der kommer med både fyrre og halvtreds kilometer

det får vi rettet op på her vi styrker mobiliteten blandt de unge men vi gør det på en måde så vi ikke sætter trafiksikkerheden over styr

til uddannelse inden vi slipper folk løs

vi har nogle klare sanktioner hvis man træder ved siden af og laver ulovligheder det er

så falder hammeren der er nogle klare sanktioner og derfor er vi meget trygge ved at vi har tilgodeset

samtidig med at vi giver

indrømmet noget danmark i balance i det her det her vil gavne landdistrikterne

lige gøre det mere attraktivt at bo i landdistrikterne at de unge får bedre mulighed for at komme til sportsarrangementer og alt muligt andet selv om de bor femten

fra idrætshallen så der er også danmark i balance i det her

det uden at gå på kompromis med

jeg husker selv den dag i nitten

ni og halvfjerds det var faktisk i nitten seks og halvfjerds hvor jeg kørte til voldby og købte mig en ny puchknallert og kørte hjem på den med stolthed der var ikke noget krav om nogen som helst uddannelse jeg

bare en knallert og så kørte jeg men jeg var lykkelig for det gav mig pludselig en helt anden aktionsradius jeg kunne køre til stranden i fjellerup og alt muligt andet

jeg godt unde flere unge mellem femten og seksten år jeg tror

liberal alliance og det konservative folkeparti som vil have regeringen til at fremsætte et lovforslag der giver seksten årige mulighed for at erhverve kørekort til stor knallert også det vi kalder knallert fem og fyrre samt

har jeg stor sympati for jeg synes også jeg kan have en vis genkendelsens glæde

regeringen ikke bare har fremsat det her nu

får styrket sin mobilitet der er også meget fornuft i

trinvis tilgang til motoriserede køretøjer startende med lille knallert når man er femten fortsættende med den større knallert og lille motorcykel

og så videre den trinvise tilgang tror jeg på er en styrkelse

af trafiksikkerheden men jeg må også erkende at regeringen har ret når den er betænkelig ved

nogle sikkerhedsmæssige aspekter i det her der skal udbores det betyder ikke at vi ikke vil gå videre ad den her vej det betyder at der er nogle sikkerhedsmæssige aspekter

på inden der kan fremsættes et lovforslag for det er nu engang sådan at når man laver et beslutningsforslag kan man af gode grunde ikke gå ned i detaljen man har ikke et kæmpe embedsapparat bag sig der kan gå ned og analysere tingene når man fremsætter et lovforslag som regering

skal der altså være styr på tingene ned i mindste detalje og det

derfor synes vi det er ganske fornuftigt

nu lægger op til hen over sommeren at se på de sikkerhedsmæssige aspekter der kunne være i det her det kunne

begrænsning ind der og der kommer andre ting man skal kigge på i det her så det synes vi er ganske fornuftigt men som sagt ros til

et godt forslag

og og derfor skal vi arbejde videre med det jeg vil opfordre til at vi

efter en god drøftelse i udvalget

hvor vi i fællesskab bliver enige om hvordan vi arbejder videre med

ordføreren sig jo mod bedre vidende

advarer kraftigt

henviser jo gladelig og altid til udenlandske erfaringer her i i forbindelse med kørekort til

men hvad med erfaringerne fra

siger jo klart at det betyder en forringet færdselssikkerhed at det betyder en alvorlig stigning i antallet af ulykker med tilskadekomne og døde gør det slet ikke indtryk

at de fleste ulykker

når folk begår ulovligheder når de kører på en boret knallert der slet ikke er bygget til det

fordi flere får mulighed for at vælge at køre på knallert

lidt større risiko for flere ulykker men jeg har tillid til den generelle forbedring af færdselssikkerheden her i danmark hele vores regelsæt

og vores uddannelser gør at jeg er meget tryg ved at sætte aldersgrænsen ned til femten år ligesom

er en hel årgang mere der nu må køre og de bliver selvfølgelig ulykkesramt

som de seksten årige men formentlig også mere

der har vi jo helt anderledes skrappe regler i dag

trafiksikkerheden og i hvert fald er der nu rigtig mange unge der får styrket deres mobilitet

fremsat og vedtaget et lovforslag l en hundrede og syv og tredive tilbage i to tusind og elleve det blev heldigvis ophævet igen på grund af regeringsskiftet da s r sf regeringen kom til og også i det her spørgsmål blev støttet af enhedslisten

det her vil forbedre færdselssikkerheden og øge mobiliteten

med hensyn til nedsættelse af aldersgrænsen for at køre lille knallert

regeringen med støttepartier kaster sig ud i det om jeg så må sige med en ja i bogstaveligste forstand forbløffende

den farligste transportform overhovedet og femten årige er vil jeg tillade mig at hævde

umodne end seksten årige ligesom seksten årige i

også

den samlede ekspertise på området jo kraftigt

konklusionen er klart nok hos alle at det vil føre til flere dræbte og tilskadekomne og man henviser jo også i den forbindelse til de erfaringer der er

men såmænd også tidligere fra danmark selvfølgelig

firs forhøjede aldersgrænsen fra femten til seksten år kunne man konstatere en betydelig

for de femten årige

en smule bizart eller hvad man skal kalde det når man

selv har bidraget til affolkningen af vores yderområder hvor det her jo først og fremmest er et argument nullerne var jo kendetegnet af nogle kraftige centraliseringsreformer der virkelig boostede udviklingen

vi har samtidig konstateret at den kollektive trafik som jo ellers skulle tage over her i stort omfang er forringet for ikke at sige decideret nedlagt så der i dag er store dele af vores land vores yderdistrikter hvor der

enhedslisten og den tidligere regering

kollektive trafik i yderdistrikterne med henblik på at genetablere kollektiv trafik nogle af de steder hvor den

på en anden måde end bare at køre rundt med store busser

et mere fleksibelt tilbud og der er også kommet rigtig gode bud på det rundtomkring fra med hensyn til kørekort til sytten årige i en tre årig forsøgsperiode synes jeg at man bemærker at selv hos

rådet for sikker trafik som jo netop gør opmærksom på

nogen som helst former for godkendelse af de voksne ledsagere der er kun krav om at man skal være tredive år at man har haft kørekort i ti år og at man ikke har haft nogen betingede eller ubetingede frakendelser af kørekortet i de ti år man stiller heller ikke ekstra krav for eksempel til promillegrænsen

promillegrænse som alle andre

skrappere sanktioner man opererer med et bødekrav og det er så det men jeg har jo allerede i mine spørgsmål spurgt jeg vil

hvad så hvis man har to klip i kørekortet inden for det sidste år er man så virkelig velegnet til at være ledsager for en sytten årig så har man dog efter min mening bevist at man ikke har en fornuftig indstilling

at man mange steder har en eller en form for trinvis trinvis erhvervelse af kørekort men

at de anbefaler at ordningen skal omfatte alle op til fire og tyve år

der kan erhverve kørekort trinvis og selvfølgelig

af udvidede rettigheder

vi synes det kan være udmærket med øvelseskørsel det kan jo aldrig være noget negativt at man ud over den

at opnå kørekort der synes jeg egentlig at

så helt overordnet vil jeg sige at vi

skal have flere og yngre bilister på vejene og det skal vi ikke af hensyn til færdselssikkerheden og vi skal efter min mening heller ikke vænne flere unge mennesker til at man kun kan flytte sig rundt i det her land

det handler selvfølgelig om at der skal være et tilbud om en anden form for transport i det tilfælde det skal selvfølgelig være kollektiv transport det skal være mulighed for at cykle også sikkert så der cykelstier og så videre

er imod lovforslaget fra regeringen med hensyn til beslutningsforslaget fra dansk folkeparti liberal alliance

det er vi også imod det kommer nok ikke bag på nogen

trods alle besværgelserne som er i bemærkningerne til beslutningsforslaget om trafiksikkerhed

negative konsekvenser for trafiksikkerheden at slippe seksten årige løs på for eksempel små motorcykler som kan køre ja i hvert fald omkring hundrede kilometer

hensyn til store knallerter er hovedargumentationen at de unge i forvejen tuner

i virkeligheden at de bliver ved med

årige skulle få adgang til at køre stor knallert hvorefter de så kan begynde at køre fem og fyrre

jo i virkeligheden en helt anden diskussion den handler nemlig om kontrol og ressourcer

især dansk folkeparti vil argumentere med eu i den her forbindelse det her er jo

her på kørekortområdet kan gælde hos os og dermed undergrave vores egen lovgivning men her synes jeg jo så altså

sine egne regler og vi kan jo i høj grad opvise gode resultater på hele

udvalgte køretøjer og veje og nedsatte aldersgrænser

for diverse kørekort det er et opgør med den udvikling der har været i gang i mange år i danmark og som har betydet færre ulykker færre dræbte færre tilskadekomne lad mig minde om at danmark faktisk ligger i topfem når det handler om færdselssikkerhed

sætte over styr det er som om man vil indkassere en bonus

det her tilfælde en negativ bonus for det fremragende færdselssikkerhedsarbejde som

jeg tror at hele den offensiv man har gang i her vil kunne aflæses i ulykkesstatistikkerne i de

fornemmer jeg alligevel en vis modstand nu så også for tohjulede

herre henning hyllested mener enhedslisten virkelig at det er farligere at køre på en lille knallert der kan køre tredive

på en spinkel cykel der kommer med en fyrre

udtryk for formynderi over for vores unge mennesker

tvinge dem ind i nogle systemer noget kollektiv trafik som jo faktisk ikke rigtig findes i mange

ærede formand som sidder her ved siden af en gammel nimbus

jeg mener faktisk at

har en pointe når vi snakker elcykler og jeg er helt sikker på at vi også på et eller andet tidspunkt kommer til

gøre noget ved det at stille nogle krav på den ene

den anden måde jeg mener ikke at det er gældende nu

skal gøre alt for meget der er trods alt tale om en cykel man har vel en lille smule mere kontrol over den men der forekommer faktisk et stigende antal ulykker med elcykler så

at vi så vil give slip i i forhold til kørsel på

knallert og jeg mener ikke der her er tale om formynderi i forhold til

at skabe mobilitet tværtimod er der tale om at vi tager hensyn til og prøver at kere os om de unge mennesker så ikke flere end jeg vil næsten sige højst nødvendigt det er et dårligt udtryk i den her sammenhæng

vi befinder os i en verden med s tog metro letbaner og busser i alle retninger for det er jo ikke virkeligheden når vi kommer ud i provinsen

at man ville kunne dække de unges transportbehov ved hjælp af kollektiv trafik jeg tror det

blive dyrt hvis vi skulle have busruter på kryds og tværs på stort set alle

kan komme eksperimenter så vi kan få nogle fleksible tilbud for jeg er helt enig i at det der med at køre rundt med store busser som kører

men det er ikke efter min mening nødvendigvis kollektiv trafik i dag kollektiv trafik er mange andre ting man er i gang med noget rigtig spændende i nordjylland hvor man prøver at samtænke samtlige transportformer herunder taxi og delebiler cykler og det hele og få det til at fungere

i den retning vi skal men det skal vi også være parat til at understøtte med penge som vi har gjort med bedre

regeringen som jo er forberedt og gennemarbejdet er så det lovforslag der taler om kørekort til sytten årige i en forsøgsperiode og

det støtter vi og det er der sådan set meget godt

det andet er jo så bare et beslutningsforslag som egentlig vil pålægge regeringen

del af det som så omhandler spørgsmålet om stor knallert og lille motorcykel derfor er det en sammenblanding af to ting

først sige noget om kørekort til sytten årige

så er til ledsagelse det er en forsøgsordning og

så bliver kastet ud i trafikken på egen hånd har betydet at for eksempel forsikringsselskaber opkræver meget store

taler sit eget sprog det er uopmærksomhed eller mindre kendskab og mindre erfaring

der vil det jo altså være helt fantastisk og det viser forsøg fra udlandet også også at man kun

den første tid efter at man har gennemgået en

vil blive siddende i bilen og se på at man opfører sig dumt

selv er passager derfor er det

en ung bilist at prøve at blive irettesat af en der så er med og som ikke bare er

et rigtig godt forsøg som jeg så også tror kan føre frem til

kan få forsikring på et mere normalt prisniveau end det vi har set indtil nu på sigt når man ser resultaterne

som faktisk er ansvarligt og som jeg tror på på sigt vil højne trafiksikkerheden og dermed mindske

det er en rigtig god og tiltrængt øvelse så lad os nu få det gennemført som forsøg og se hvad der sker

at lade unge mennesker afprøve det med en knallert fra

vi er måske også blevet

og de har et behov for transport til uddannelsesinstitutioner og selv om herre henning hyllested fik det til at lyde som om

derfor er det en væsentlig håndsrækning at det kan lade sig gøre så det med femten år mener jeg er fuldstændig

at regeringen i den sammenhæng ikke fik spørgsmålet

stor og lille knallert og lille motorcykel med

derfor det så ligger i et beslutningsforslag

kan enes om en beretning så vi kan få fremdrift i også det

måske været godt hvis regeringen

vi jo sikre på at der blev fremdrift og det blev vedtaget

regeringen og fra ministerens hånd selv om der var

som man så stod heroppe og egentlig skulle være imod eller

kunnet nå her nemlig at regeringen rent faktisk en dag kommer med et

præcis lige så ansvarligt som det lovforslag der

her dem der arbejder professionelt med det siger at det her

hen for farligt det vil vi gerne advare imod er man helt

noget indtryk at dem der arbejder professionelt med trafiksikkerhed siger pas på

er i den situation at vi forbedrer trafiksikkerheden på mange fronter det gør vi

adskillelse af bløde trafikanter

bedre trafikforhold bedre vejforhold og derfor har vi den glæde at

når vi sikrer at alle trafikanter kommer roligt ind i trafikken

derfor er de her forslag faktisk udtryk for en ansvarlighed og ansvarliggørelse

vores infrastruktur bør selvfølgelig føre til at man også kan skridt på det her område og derfor mener vi

at der desværre har været en nedgang i den kollektive trafik og jeg forstår at liberal alliance flere gange har sagt at

en dårlig idé at bruge penge på kollektiv trafik er

busser der har kørt rundt i landområder og det er der vel ingen af os der vil stå model til

derfor er der en række mennesker som ikke har den transportmulighed og dem skal vi da også sikre ordentlige muligheder og der er altså mange mennesker

der bliver kollektiv trafik for de mennesker som en mulighed det er jo virkelighedens verden altså

havde regeringsansvaret og der skete det heller ikke det er præcis

det bare snak når man påstår at det er

hen ad vejen er meget meget enige i først og fremmest er det vigtigt for os at påpege at vi synes det er en uskik at blande ting

en reel sammenhæng og jeg ved at

og skrevet at sammenhængen i det her er at øge mobiliteten for unge mennesker

opfordre til som det også er sket fra anden side at opdele

i udvalget sammen kan arbejde på at finde en bred tilslutning til den del af forslaget som handler om en forsøgsordning med kørekort til sytten årige

ligge andre krav og hvilke erfaringer fra andre lande vi skal lægge til grund

både den anden del af lovforslaget

de to forslag som er i er i beslutningsforslaget kommer det vel heller ikke som en overraskelse at vi i alternativet ikke mener at det er den rigtige vej at gå

det kan vi også diskutere vi mener at der

det her tilfælde blandt andet

men jeg vil også gerne fokusere på hvad det er for en signalværdi der ligger i det her

baggrunden for både lovforslaget og beslutningsforslaget er at øge mobiliteten for unge mennesker

men vi havde nok hellere set at

ville gerne have en yderligere understøtning af cykelkulturen i danmark og vi ville gerne have en yderligere understøtning og

som folketing og som land at vi ønsker at gå i en anden retning med et

den retning alternativet har lyst til at gå i og vi kan som det ser ud lige nu

på et samarbejde om den ene del af l en hundrede og en og tres

halvfjerdserne hvor man havde en lavere aldersgrænse for kunne køre på knallert

et årti der har sat nogle skræmmende spor masser af unge kom alvorligt til skade så i stedet for at

om at vi skal vende tilbage til en så uholdbar situation synes jeg faktisk at man kunne forvente et svar på

så åbenlyst var til fare for først og fremmest de unge der kørte på knallerter

for resten af trafikanterne

til gengæld synes vi i sf at

med tanker om at give kørekort til sytten årige

det er noget været behandlet før og tidligere har sf overvejet meget

vi skulle lægge vægten i det vi vælger at se på det forslag der ligger nu som et

makker ved sin side

understøtte mobilitet eller fremkommelighed men vi ser det som et nyt forsøg på at lave trafiksikkerhed ved at

hvorfor i alverden man blander det sammen med et helt andet forslag

derfor må jeg sige at jeg synes at regeringen skulle tage og splitte lovforslaget op sådan at man her kan lave

et helt nyt tiltag i danmark netop omkring kørekort til sytten årige og så til gengæld holde det andet ude

konkludere at hvis det er sat sammen vil vi være imod det samlede lovforslag men

se om vi også kunne få nogle gode erfaringer her i danmark

øve sig inden man så at sige rigtigt får kørekort gør at man faktisk bliver en bedre bilist når man skal til at køre alene dermed øger det trafiksikkerheden og det er jo interessant at få lavet forsøg i danmark for at se om vi kan få de samme effekter derfor støtter vi den del af regeringens lovforslag

modstandere af at give femten årige mulighed for at køre

beslutningsforslag der giver seksten årige mulighed for

det der hedder små motorcykler

at både knallerter og motorcykler er nogle af de farligste transportformer vi har fordi man i sagens natur ikke er så beskyttet

der jo ikke er noget omkring en når man kører på motorcykel

nogle yngre uerfarne grupper lov

knallerter og små motorcykler derfor vil vi også opfordre regeringen til at

stemme for det her forsøg med

men samtidig kan få mulighed for stemme imod den del der handler om at give femten årige lov til at køre på knallert og så stemmer vi imod beslutningsforslaget fra de konservative liberal alliance og dansk folkeparti om

motorcykel man starter med de helt små når man er femten år

kan få en der er endnu større når man bliver atten år og så kan man som tyve årig eller fire og tyve årig få den helt store motorcykel det hænger egentlig

mere efterhånden som man bliver lidt ældre og får mere kontrol over sin motorik og mere kørselserfaring

det bedst at have et forbud og det er ligesom

man hellere forbyde det men man kan også

skal have hvis der er en grund til det

begrundelse for at vi skal have

når der i mange andre lande faktisk de fleste andre europæiske lande er nogle regler som

vi nu foreslår så mener vi at det må danske unge også være i stand til at håndtere faktisk er der

ret overbevisende argumentation om at hvis man lader unge få lov til

del af lovforslaget sammen med en ældre mere erfaren bilist så betyder det at de

samlet set får færre ulykker fordi de simpelt hen kører bedre også når de er blevet atten år og dermed kan køre på egen hånd jeg synes også det giver mening sådan logisk set at sige at hvis man får en gradvis

i i trafikken hvor man ikke starter med at blive sluppet løs med en hel masse hestekræfter men

starter med noget lidt mindre og vænner sig til at være trafikant så bliver man nok også en bedre trafikant på sigt så skal vi huske på at der faktisk

det er at man kan komme nemt rundt og det er jo altså i sig selv en gevinst så vi skal huske på at når man indfører forbud imod en bestemt form for trafik har det den omkostning at man forhindrer folk i at få deres hverdag til at fungere derfor som sagt igen

har vi altså den tilgang til det at hvis ikke der er gode grunde

person ved siden af sig det første år

med det i tyskland og rigtig mange ulykker blandt unge mennesker sker det første år de har kørekort så her har vi altså en mulighed for at få en voksen ved siden af

man er jo ikke en erfaren og udlært bilist bare fordi man har taget et kørekort

som mange unge bilister måske tillægger sig det første år de har et kørekort

bakker vi naturligvis fuldt og helt op om så

femten årige det har vi jo tidligere vedtaget her og så kom der en rød regering som

de beholdt så godt nok alle de gode tiltag vi også havde føjet ind om øget uddannelse og så videre

men vi vil gerne give femten årige mulighed for at have den mobilitet jeg er som flere andre af en årgang

var helt fantastisk jeg boede på landet så jeg synes man skal give de unge mennesker den mulighed

andre partier herinde

altså ikke give dem lov til at køre på en knallert som jo vel næppe kører hurtigere end de racercykler som mange af dem kører rundt på det er mig komplet uforståeligt

del af forslaget til gengæld

vi også åbne for at man deler lovforslaget det har vi selv tidligere bedt om i andre sammenhænge

altid skal give hinanden den mulighed

ét stort ønske til det det er hvorfor søren vente til

med at give de unge den her mulighed når nu der er et flertal for at

så jeg vil opfordre ministeren til at vi måske får kigget på en lidt hurtigere ikrafttrædelsesdato det kunne

her hen over sommeren så de unge mennesker kunne nå at komme ud og og få lidt af sensommeren med på deres pragtfulde knallertture

som vi selv har været medforslagsstillere på og jeg var meget glad da jeg kunne konstatere at herre rasmus jarlovs parti havde flyttet sig lidt på det her område i forhold til sidst det blev fremsat

gerne sige konservative tak for lige så stor var min skuffelse selvfølgelig da jeg så fandt ud af at det godt

har hørt de positive tilkendegivelser fra både herre kristian pihl lorentzen og fra ministeren og

trods min ringe skolegang kan jeg godt se

er flertal for det uden venstre og derfor vil vi nok også tage imod den fremstrakte hånd

at snakke os frem til hvad kan vi gøre yderligere for at grave lidt ned

gode argumenter for mobilitet og trafiksikkerhed det er jo også det vi hylder i forhold til at

noget på og ikke som i dag hvor man kører tredive

det er rigtig godt at starte som femten årig og så bygge lidt på og og vænne de unge mennesker til det og give dem et øget ansvar hele tiden men også øget uddannelse

så vil jeg sige at de knallerter man kunne erhverve sig dengang

en helt anden sikkerhedsmæssig kategori end

set i forhold til antallet tror jeg

vil skabe flere ulykker blandt de unge det er ikke de unge der

overrepræsenteret i knallertulykkerne det er rent faktisk

er indbygget i loven en meget meget

jeg kan ikke lade være med at sige det

de unge er blevet lidt klogere gennem generel oplysning

af den uddannelse de unge mennesker skal have

på området for færdselssikkerhed men jeg tænker bare på hvorfor hvorfor sætte den udvikling over styr ved så

sænke aldersgrænsen

at det er at indkassere en eller anden form for negativ bonus nu er det blevet mere sikkert vi stiller større krav til uddannelse det

fuldkommen rigtigt men hvorfor så ikke bare holde

også hænger sammen med de aldersgrænser

det nu går godt på så mange andre

enig med mig i at motorcykler

især knallerter er de farligste køretøjer vi overhovedet har

selvfølgelig er det et farligt køretøj og derfor går vi også meget op i at

mange flere tilskadekomne og dræbte

ved at gøre det her til et glidende forløb

bedre trafikkultur ind blandt de unge mennesker

op til de bliver atten i stedet for som jeg har været inde på i dag

arh jo også nogle erfaringer fra for eksempel østrig og sverige hvor det jo gik helt galt da man slap de

og det kan undre mig at de så har så stor modstand imod det her

dårlige erfaringer med det i andre lande men det er klart at når man øger mobiliteten og der kommer flere køretøjer ind i en anden kategori

øger man også risikoen for at der sker uheld i den pågældende kategori og det gør man også hvis man indfører det her for femten årige og hvis man

løsning helt overordnet og det gælder

bare sige at jeg tror det er

tage udgangspunkt i situationen i dag jeg tror ikke det er befordrende hvis vi skal ud og fortælle befolkningen noget om at vi har foretaget nogle beslutninger

hviler på tal fra nitten halvfjerdserne

de nye tal vi har og derfor skulle vi måske prøve at bruge tiden sammen i stedet for og

er positive over for ideen vi skal lige prøve at se på nogle forskellige trafikale forhold også ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt

til l en hundrede og en og tres vil jeg gerne sige tak til ordførerne for den

positive modtagelse lovforslaget har fået her jeg kan jo ved en hurtig optælling se at der er flertal for

jeg har lyst til lige at gentage

formålet med lovforslaget jo primært er

sikkerheden for unge bilister i trafikken og det gør vi så

der indsættes en bemyndigelse i færdselsloven til at etablere en tre årig forsøgsordning

er en god idé

at vise de unge mennesker tillid og sige

vi har nogle der tager ansvar og forsøger

at leve op til ting de selv drømmer om

også i samråd og så videre

bare nødt til at minde om at i tyskland har de haft sådan en ordning i en årrække

at de unge der kører med en ledsager det første år har to og tyve procent færre ulykker end dem der

mange der er positive men der er jo også nogle der er negative over for

ved at nedsætte aldersgrænsen for kørekort til lille knallert til femten år

på bar bund det er som om nogle ligesom siger

bare sige at jeg synes vi har forbedret

et forældresamtykke i forbindelse med salg eller anden overdragelse af

til unge under seksten år der var nogle ordførere

om hvordan man før i tiden bare kunne gå op

oplevet men men jeg synes det er godt at vi er gået ind og har ændret de her forudsætninger for at få lov til at

jo men jeg håber alle vil anerkende

to tusind og elleve og ser på den aldersnedsættelse til femten år så vedtog folketinget jo samtidig med det at indføre en række

mod at forbedre de unge knallertkøreres sikkerhed uddanelsen

blev markant forbedret og der blev indført skærpede sanktioner blandt andet over for at køre uden førerbevis og køre

køre med narko eller alkohol i blodet altså husk nu at

derfor synes jeg at tiden er

der er ingen i befolkningen der behøver at være nervøs for herinde i folketinget

ikke sådan at der ikke kan ske noget hvis en anden regeringskonstellation får lyst til det jeg synes vi skal gøre det her jeg synes det

hurtigere således at de kunne gå i gang med at tage kørekortet nu

uden at man har så meget som

om ministeren ikke har lagt mærke til høringssvaret fra trafikforskerne ved aalborg universitet som jo har gennemgået en hel stribe landes forskellige ordninger og det gennemgående

skulle være rigtig godt for færdselssikkerheden skulle man egentlig have nogle ordninger som gjaldt op til fire og tyve år selvfølgelig gradueret og betinget og efterhånden og så

rigtig interessant høringssvar og det var måske en idé at inddrage de erfaringer

og ikke bare henvise til tyskland hele tiden og så i øvrigt indføre en ordning som ikke er den tyske

hyllested så lad os kigge på hvad der skal til for at enhedslisten vil

fundamentalt om men jeg er en der altid gerne forhandler og altid gerne forsøger på at få alle om bord og jeg vil sådan set også gerne have enhedslisten med så har jeg da også en bedre sikkerhed for at skulle det uheldige ske

bygge på at vi har tillid og sige man skal være over tredive år man skal have kørt bil i ti år hvis herre henning hyllested har problemer med at det generelt er nok

hvorfor om jeg så må sige ophæve noget af virkningen af

og en og tres at stille forslag om at nu kan man

år så ophæver man jo

blevet rigtig gode til at passe godt på sig selv derude med

så kan man jo godt somme tider hvis nogen viser god adfærd sige at

så vil vi også vise tillid altså hvis man øvede sig lidt på det så

jeg kvitterer for at de unge mennesker opfører sig bedre i trafikken jeg vil også være med til at føre en kampagne og det synes jeg måske herre henning hyllested skulle hjælpe mig med så lad os da gøre det

at vise de unge mennesker tillid og lad os så se

så vi kunne få et bredere flertal

er en rigtig rigtig god ting som vi meget gerne vil viderebehandle i udvalget og

finde sammen om de femten årige knallertkørere

social støttefunktion i form af en såkaldt social vicevært den sociale vicevært skal være med til at skabe et godt og trygt miljø for beboerne det skal blandt andet ske i form af rådgivning og aktivering så beboeren i inklusionsboligen får en tilknytning til arbejdsmarkedet uddannelse og det lokale civilsamfund tanken er at beboerne i udgangspunktet kun skal bo i inklusionsboligen i to år

to årige periode skal beboerne understøttes i at få en selvstændig tilværelse så de efterfølgende kan få deres egen bolig uden støttefunktion målgruppen er derfor ikke personer med tunge sociale og psykiske problemer hvor behovet er så omfangsrigt

et botilbud efter serviceloven og inklusionsboligen skal

træde i stedet for den hjælp som kommunen er forpligtet til at yde i forvejen i det videre arbejde er socialdemokratiet derfor meget optaget af at kommunerne finder den rette målgruppe

gavn af tilbuddet og at kommunerne

ansvaret for at koordinere samarbejdet mellem den enkelte

disse bemærkninger skal jeg meddele at socialdemokraterne støtter lovforslaget

det er penge som partierne bag satspuljen har besluttet at målrette

at etablere inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer for venstre er lovforslaget andet end en simpel hjælp til at finde en bolig det handler også om at vi støtter op om denne gruppe mennesker for at give give dem hjælp til at hjælpe sig selv derigennem sikrer vi at

de bedste muligheder og forudsætninger for at skabe sig den mest selvstændige tilværelse som overhovedet muligt og senere måske de bedste muligheder for at blive rykket fra passiv til aktiv forsørgelse derfor mener venstre overordnet at inklusionsboliger er et rigtig godt supplement til de eksisterende ordninger som allerede findes i systemet

for hvor meget boligforeningerne kan løfte kunne man indimellem forestille sig at ministeren lavede aftaler med de private udlejere om at de også skulle være medvirkende til at løse opgaven kunne man sikre en en lidt større spredning af folk med forskellige problemer

de virkemidler synes jeg at man også skulle tage med når man laver lovforslag dermed ikke sagt at det er

dårligt lovforslag der kommer her

synes bare der er en tendens til at alle boligsociale problemer er noget som man gerne vil have at boligforeningerne i danmark skal løfte det har altså konsekvenser for den beboersammensætning som er i et boligområde og det har konsekvenser for hvad

en målgruppe hvor man egentlig ønsker at nogle

skal komme frem til at have et bedre liv hvor de kan komme videre

kan lave den her type aftaler med private udlejere

tages så fra satspuljen og

ikke er den bedste finansiering vi synes jo egentlig at disse tiltag på socialområdet skulle betales over skatten vi synes at det er en uvane at man nu i årevis har reduceret

de cirka ottehundredetusind mennesker som er på overførselsindkomster

procent om året mod at man så

man kan finde rigtig mange gode formål som kan finansieres

det er en skam at man finder finansieringen på den måde

det for en debat vi vi ser ude i samfundet i øjeblikket ja der er stor debat om at der er milliarder som er blevet flyttet til et skattely hvis bare lidt af de penge kom frem til overfladen

kom frem til en beskatning i danmark

som så efterfølgende skal vedligeholdes

et spørgsmål om at prioritere dem om

det er på tide at den række partier som står bag satspuljeforliget prøver at revurdere

en del af de midler der bliver afsat i fællesskab frem for at der er sådan sukkerskål

man tager penge fra de mennesker der er på overførselsindkomster og udhuler deres indtægtsgrundlag og så efterfølgende har midler til at give penge til gode formål det synes jeg at de partier skulle overveje men enhedslisten støtter forslaget og vi synes at det bør give anledning til at man lige revurderer

som her etableringen af inklusionsboliger synes vi i alternativet er en rigtig god vej at gå det er naturligvis vigtigt at tilbuddet om inklusionsboliger bliver set som et supplement til de allerede eksisterende tilbud og altså ikke som en erstatning og at inklusionsboligtilbuddet kan fungere

som et i hvert fald delvist forebyggende tiltag ser vi som rigtig positivt både for den enkelte borger og for kommunerne der får nyt værktøj i

med lovforslaget tilstræbes også en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger da indsatsen i inklusionsboligen skal koordineres med øvrige indsatser i relation til borgeren og

som danske handicaporganisationer efterspørger i høringssvarene nemlig en bedre afklaring af hvem der har ansvaret for den samlede koordinering og de fremhæver også at denne bør ligge hos kommunen og det er vi helt enige i det er også positivt at der i bemærkningerne i forslaget nævnes at den sociale vicevært kan inddrage frivillige organisationer der ofte står med en uvurderlig viden om helt specifikke målgrupper som flere af høringssvarene også viser kan man diskutere om to år er for kort en periode at lade tilbuddet løbe for den enkelte

heldigvis åbnet mulighed for undtagelser i forhold til det her krav hvis lejeren skønnes at have behov for en kortere forlængelse det er ikke optimalt at lejeperioden ikke kan forlænges hvis kommunen ikke kan stille en anden bolig til rådighed da man her risikerer at miste en del af den gode udvikling som inklusionsboligen gerne skulle have

men hele tanken om inklusionsboliger er vi glade for og vi glæder os rigtig meget til at se erfaringer fra praksis på området

har behov for i en periode at bo et sted

få særlig støtte fra en social vicevært

en selvstændig tilværelse i deres permanente bolig og dermed også til at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet eller til uddannelse ordningen minder jo meget om startboligordningen

første juli to tusind og tolv og som har hjulpet rigtig mange unge

retter vi fokus mod en lidt anden men også lidt

uanset alder og mod at

inklusionsboligerne etableres integreret i større almene almene familieboligbebyggelser hvilket også er meget meget positivt med lovforslaget

sociale støttefunktioner i inklusionsboliger

til nedsættelse af huslejen for boliger der ellers ville være for dyre for lige præcis den her målgruppe og så kan der gives støtte til en eventuelt nødvendig mindre ombygning for eksempel sådan at der kan skabes faciliteter til brug for den sociale vicevært vi giver også mulighed for at dække tab på fraflytningsistandsættelser som lejeren ikke selv kan betale

vil der være tale om et rigtig godt supplement til de ordninger der allerede er for udsatte grupper efter både

spørgsmål enten nu eller senere

indsatsen over for de dårlige boliger i vores små og mindre byer med det her lovforslag og den politiske aftale bag fortsætter vi ad denne vej som den tidligere regering

fordeling af istandsættelse og nedrivning af bygninger i højere grad målrettes kommuner med befolkningstilbagegang og tomme bygninger

dertil kommer at vi

istandsættelse og nedrivning til halvfjerds procent i byer

endelig giver vi mulighed for at ombygge tomme offentlige bygninger til private udlejningsboliger det kan være med til at skabe en udvikling og fastholde bygninger

betydning for området flere mindre byer uden for vækstområderne oplever i disse år

erhverv og offentlige institutioner flytter eller helt lukker derfor har den tidligere regering taget det første vigtige initiativ til at sikre at byerne uden for vækstområderne fortsat skal være attraktive at bosætte sig i dette lovforslag

på de initiativer og med disse bemærkninger skal jeg meddele at socialdemokratiet støtter lovforslaget

lade sig gøre det skal vi heller ikke og derfor tror en hjælpende hånd ude i de områder netop med at renovere

industribygninger og offentlige bygninger

om til boliger så vi også kan hjælpe til

har begunstiget de større byer som alle ved har danmark i en lang årrække oplevet en stigende tilflytning til de større byer og tilsvarende en stigende fraflytning fra de mindre byer konsekvensen er at vi i dag ser mange mindre byer

og i afvikling derfor er det glædeligt at regeringen nu imødekommer problemet

de byfornyelsesredskaber som netop er relevante for mindre byer uden for vækstområderne dermed forsøger vi at bremse en alarmerende udvikling og samtidig sikre at det fortsat er attraktivt at bo og arbejde i hele danmark helt grundlæggende er forslaget et udtryk for at regeringen

og det har netop været en mærkesag for venstre både før under og nu efter sommerens folketingsvalg med det her lovforslag og regeringens øvrige initiativer for at skabe vækst i hele danmark leverer vi på det valgløfte

byfornyelsen ellers i højeste grad tidligere er blevet anvendt og så vil den jo gå kraftigt

byfornyelse i de større byer i høringssvaret fra københavns kommune gøres der opmærksom på at der

fire tusind boliger med toilet på bagtrappen og omkring treogtyvetusind boliger hvor der ikke er bad i lejligheden

behov for noget byfornyelse i københavn og det er der helt sikkert også i aarhus og det er der helt sikkert også i nogle andre større byer

synes det er væsentligt at man fortsat prioriterer

det nye forslag jamen der er tyve million

til noget områdebyfornyelse er det så et beløb der vil komme til at batte noget derude hvis man deler det ud på alle

være omkring seksogtredstusind kroner til hver af de mindre byer med under tre tusind indbyggere jeg tror ikke at det vil blive meget byfornyelse der vil blive udført der i form af at renovere boliger det vil nok mere mere være at der vil blive saneret og at der vil være nogle boliger som vil blive revet ned

set bor ulovligt

vil blive en tendens til at mennesker i danmark fortsat flytter til byen der vil blive et

at finde billigere boliger med det kontanthjælpsloft

at der vil blive en forslumning hvor der simpelt hen vil være mennesker som i stedet

byområder hvor boligstandarden er så lav at den ikke er værdig i i danmark i år to tusind og seksten så derfor er min pointe at der fortsat er brug for byfornyelsesmidler i byerne det er meget fint at regeringen har

en linje med at man gerne vil gøre noget for hele danmark også

skulle give anledning til at regeringen fandt nogle flere penge

siger ja der er behov behov for byfornyelse i nogle større byer og ja der er behov for at der bliver saneret i nogle mindre byer

skabe nogle bedre rammer så vi ser meget gerne at vi i i udvalgsbehandlingen får en drøftelse af

boliger og giver mulighed for at

set både er toilet og og bad inde i boligen det mener enhedslisten der

set er behov for og det er derfor at vi ikke umiddelbart kan støtte det her lovforslag som fordeler byfornyelsesmidler

man har her fundet på at der er flere ting der skal prioriteres men det går altså ud over den almindelige byfornyelse i de større byer og det synes vi er en kæmpe ulempe ved det her

sig selv fordi der er en stor tilflytning af mennesker der gerne vil bo

gør at der er kapital til rådighed for at man kan renovere

enige i vi kan godt afskaffe byfornyelsen i danmark i de større byer men det betyder da ikke at vi skal opfinde et kunstigt behov andre steder hvor der ikke

der direkte at nu skal midlerne bruges der hvor folk ikke vil bo der hvor de flytter væk

for at sørge for at der er vækst og udvikling også i de ydre dele af danmark hvor den ikke er så intensiv i dag

at man kan gøre det ved at spænde kærren foran hesten hesten er jo udviklingen det

skal drive det i landområderne i danmark kærren er boligerne

ikke bare bygge boliger et sted hvor der ingen udvikling er

forvente at så kommer udviklingen nok fordi boligerne er der

de søger ikke væk fra udkantsdanmark fordi boligerne ikke er gode nok derfor er det forkert at man kan bremse den udvikling ved at gøre noget ved boligerne man må gøre noget ved væksten

set en samlet økonomisk plan som vil sørge for at danmark ikke bliver et udkantsområde i verden men at danmark bliver et vækstområde og det vil også gavne udkantsdanmark

folk til at bo nogle steder hvor de ikke vil bo

man har set masser af eksempler på der har været lande i verden

en hel by med veje og boliger og

så kommer udviklingen nok dertil det er bare ikke

hvis man begynder at renovere boliger i områder hvor folk ikke ønsker at bo med den udvikling som der er for øjeblikket

så vi synes at når nu regeringen har konstateret at

brug for byfornyelsesmidler i byerne længere skal regeringen lade være med at finde på et kunstigt behov for byfornyelsesmidler i udkantsdanmark men i stedet afskaffe byfornyelsespuljen

boliger overalt i danmark men især i de større byer

at vi jo ikke er glade for den generelle beskæring af ressourcerne til byfornyelse i finansloven som vi desværre ikke har haft

ikke videreføres og det er vi meget kede af netop rådgivningsindsatsen kan være afgørende for

de allermindste og allermest pressede kommuner der måske ikke har in house ressourcer til at få søgt om de byfornyelsespenge som faktisk kunne bruges som løftestang til at kickstarte en ny og bedre udvikling i kommunen vi mener ikke at denne vejledningsindsats kan ske uden

midler svarende til hvad den særlige to årige indsats havde

derfor kommer vi også til at stille et ændringsforslag om at videreføre denne særlige vejledningsindsats underbygget med de midler der skal til for at løfte opgaven men trods kritikpunkterne

den generelle beskæring af ressourcerne til byfornyelse

at den særlige vejledningsindsats ikke videreføres støtter vi forslaget

også provinsbyerne uden for vækstområderne samtidig foreslår regeringen en omprioritering af de statslige midler til byfornyelse i netop disse områder for mig handler det i høj grad om at byfornyelsen i endnu større omfang skal bidrage til et danmark i balance byfornyelsesindsatsen har sit udspring i i behovet for fornyelse af utidssvarende bygninger og boligområder i større byer der var præget af stigende boligsociale problemer samfundet står i dag over for en helt anderledes udfordring

reducere og omprioritere statens indsats for byfornyelse i lyset af de aktuelle udfordringer

der jo i dag sætter deres præg på en række mindre byer og provinsbyer der er tale om

og centralisering og deraf

tomme boliger i nogle af de mindre byer og provinsbyer er der særlige behov for statslig medfinansiering af byfornyelse det skyldes at private investeringer og markedskræfter ikke som i de større byer i samme omfang som tidligere kan drive den nødvendige omstilling og tilpasning for de mindste byers vedkommende giver omstillingsprocessen sig blandt andet udslag i tomme boliger og butikker som står i vejen for at tiltrække nye eller fastholde byens beboere med den foreslåede ændring

får kommunerne nu flere instrumenter til

over for det forfald de lidt større provinsbyer er ofte udfordret af en udtømt

hvor de private investorer er tilbageholdende erfaringerne med områdefornyelse er netop at når det offentlige igangsætter en forskønnelse bliver det fulgt op af private investeringer i ejendommene

vi foreslået at de lidt større provinsbyer nu bliver opgraderet og får deres egen kategori med tilhørende pulje afslutningsvis

jeg gerne fremhæve at vi planlægger en evaluering af lovændringerne når loven har virket i nogle år så får vi samlet op på de effekter

jo vigtigt at sikre at netop byfornyelsesredskaberne hele tiden er opdateret og effektive i forhold til de udfordringer som vi står over for men når det her sker er

venstres ordfører også nævnte lige før

i balance vi mente det da vi gik til valg på at vi ønskede et danmark der hang bedre sammen

og det her skal også ses som led i et danmark i bedre

at udviklingen ligesom er gået i stå og

jeg er helt med på at det ikke kan stå alene at vi renoverer nogle boliger og det er

om man flytter til et område men jeg er meget meget overbevist om at det at man netop får fjernet noget af det

der generer og det at der rent faktisk

kommer nyrenoverede boliger

jeg er vitterlig af den opfattelse at det er helt afgørende at vi har et danmark i balance og jeg må sige at jeg synes de store byer har fået nok

derfor synes jeg faktisk det er yderområdernes tur og derfor

har jeg og regeringen valgt at

og derfor griber regeringen det helt omvendt an når regeringen nu prioriterer ressourcer på at sætte boliger i stand og så videre i stedet for at koncentrere sig om det

arbejdspladser og udvikling i hele danmark og ikke prøve at bilde befolkningen ind at man kan løse et problem

siger at vi ønsker et danmark i balance jeg kommer selv fra sådan et område og jeg kan bare sige at når jeg ser

jeg se at de steder hvor man rent faktisk også fra kommunalt hold er gået ind og har fornyet og shinet det hele lidt op griber det om sig så begynder de private også og det betyder rent faktisk at det bliver mere attraktivt at flytte dertil jeg tager gerne herre ole birk olesen med ud på en køretur så skal

vise nogle af de eksempler som jeg selv kender til fra mit

som jeg selv bor i jeg er ikke sikker på at at de her tyve million kroner spredt ud over hele landet til

hjælpe med noget sanering er det der

der lægges op til her at der er færre byfornyelsesmidler til de større byer som københavn og aarhus og i høringssvaret fra københavns kommune kan

læse at der stadig væk er fire tusind boliger

uden uden toilet inde i boligen og at der er treogtyvetusind boliger hvor

høre ministeren om ministeren har har tal for hele landet for

er for nogle beboelsesejendomme som er utidssvarende og som man egentlig burde

venstre at ændre på og derfor har vi fremsat det her forslag der er heldigvis en bred tilslutning til det og det er jeg meget glad for og det tror jeg ærlig talt også